de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

er til udenrigsministeren af herre lars aslan

dermed får spørgeren ordet for oplæsning

brud på lokal lovgivning i talende stund er der cirka hundrede danskere fængslet i udlandet herunder også i tyrkiet ved overtrædelse af andre landes love idømmes danskere som alle andre straf og fængsles efter lokal lovgivning straffelovene og vilkårene for fængslede i udlandet kan være meget anderledes end herhjemme

hårdere og det gør vi opmærksom på på

hjemmeside og i vores rejsevejledninger udenrigsministeriets borgerservice og repræsentationerne i udlandet yder yder konsulær bistand hvor det er muligt også i tyrkiet konsulær bistand omfatter blandt andet kontaktformidling til en lokal advokat og pårørende i danmark fængselsbesøg og kontakt med lokale myndigheder om sagen repræsentationerne følger også retssagerne alt sammen for at understøtte at den fængslede får de bedst mulige vilkår under de givne lokale

om en person der har gjort noget i danmark

deltaget i noget foreningsarbejde og beskyldt for at samle

er den første sag vi har set i tyrkiet hvor man ikke bare bliver tilbageholdt i lufthavnen men rent faktisk kommer i fængsel derfor er situationen noget mere alvorlig vi snakker om en dansk statsborger som ikke bare bliver tilbageholdt i lufthavnen rent faktisk lige nu sidder i et fængsel i istanbul og har

han har kone og børn og har et arbejde som buschauffør i danmark ministeren kender jo godt sagen

er vel en smule anderledes er folk der har

et tyrkisk fængsel ikke for ting der

er foregået i danmark det må ministeren vel kunne forholde sig til

tæt samarbejde med repræsentationerne det indebærer bla

at sagernes gang følges i samarbejde med fængsledes forsvarsadvokat og i den forbindelse

at signalere vores forventning om en fair

jeg spørger om det er det fordi man kan læse amnestys rapport omkring fængselsforholdene i tyrkiet det

der sidder fængslet i sverige så man kunne

med vedkommende som netop ikke har begået noget ulovligt i tyrkiet og det ved ministeren også godt bliver der protesteret over for tyrkiet eller bliver der

at han selvfølgelig bliver behandlet ordentligt og

er noget jeg tager meget skarpt afstand fra

forebygge efterforske og modvirke potentielle trusler mod statens sikkerhed og vores demokrati og frihed og det omfatter

blandt andet også truslen fra spionage mod danmark og derfor arbejder

målrettet og kontinuerligt på at afdække spionage mod danmark at pet tager dette område meget alvorligt

omkring og efter den store politiaktion

set er et tydeligt eksempel på det her tages utrolig

vurdering at en iransk efterretningstjeneste har planlagt et attentat

sag pet vurderer at truslen mod danmark og danske interesser fra fremmede stater i form af

andet spionage er øget det kalder på handling også på politisk handling

derfor at regeringen i sit forslag til næste års finanslov finansloven for

og kapacitet til at forebygge overvåge og imødegå trusler mod danmark og det er helt afgørende for mig at vi sikrer trygheden for

der er lagt de ekstra ressourcer ind til pet

det konkrete spørgsmål gøres

rigtig meget men vi vil jo gerne gøre mere og derfor har vi sat nogle ekstra penge

eksilkurder eksiliraner eksil et eller andet

protestere og deltage i lovlige demonstrationer i danmark sikkert uden at skulle frygte at blive likvideret eller måske mere sandsynligt at blive holdt øje med eller

blive tilbageholdt hvis man besøger sin familie

af hvad man gør her i danmark kommer jeg jo lidt til kort

vi er rigtig godt med men der er selvfølgelig en grund til at at vi styrker pet

har ressourcer til at holde øje med med de her folk som

noget der er ulovligt for hvis man sidder med en viden om danske statsborgere

kriminaliserer det at angive herboende personer til tyrkiske myndigheder

straffelovens § en hundrede og otte som som efterforskes

to og tredive navngivne personer fra danmark

justitsministeren eller regeringen har tænkt sig at rejse over for de tyrkiske

på om danske borgere bliver udstillet i andre lande og dermed måske kan være i risiko herhjemme det

meget meget alvorligt jeg kan så også bekræfte over for spørgeren

med i tyrkiske aviser aviser så det er nyt for mig

men det er jo hele det som pet skal være opmærksom på og det

regeringen og dansk folkeparti sammen har styrket politiet blandt andet med seks hundrede ekstra betjente netto gennem øget optag

skal der altså netto være seks hundrede flere politibetjente end forud for indgåelsen af den aftale vi indgik i to tusind og

det betyder at det samlede antal politibetjente ved udgangen af næste år skal være oppe på knap

i to tusind og seksten og sytten blev der optaget cirka tretten halvtreds politistuderende

det svarer til en stigning på cirka fem hundrede siden oktober og femten

med hinanden når det er sagt

rekrutteringen af studerende til politiuddannelsen tæt jeg kan med tilfredshed konstatere at tallene for det seneste optag af politistuderende viser at der har været en større andel af ansøgere fra det vestlige danmark end ved tidligere optag og det bekræfter mig jo bare i at en politiskole i vestdanmark er den helt rigtige løsning desuden har vi etableret politikadetuddannelsen som også fungerer og

sig at fungere som rekrutteringskanal til politiets basisuddannelse

godt ud og man er meget obs på det

vi selvfølgelig klar til at sætte nye initiativer i værk og jeg har ikke fantasi til at forestille mig andet

er fanget i en form for skæbnefællesskab på lige præcis det her område

stort ønske om at danmark skal have et stærkt politi væsentlig stærkere

handler simpelt hen om politistyrke det handler om robusthed

der har været mange uforudsete ting igennem de seneste

hele migrationsspørgsmålet terrorsituationen grænsekontrol bandekrig bare for at nævne

meget lang liste hvor der er blevet trukket veksler på politiet

det også afgørende at man får skabt et politi der har den fornødne robusthed det havde politiet ikke i to tusind og femten da vores partier sammen med

et par andre partier vandt folketingsvalget det er vi så gået i gang med at skabe jeg kan ikke

sagde i sin tid om opsvinget at nu handlede det ikke kun om flyvehøjden nu handlede det også om flyvelængden og selv om der er mange gode takter nu

både er politisk vilje og økonomi til at uddanne nogle flere betjente men det er ikke sikkert at vi

dem med de rigtige kvalifikationer til at kunne fortsætte styrkelsen af dansk politi der er vi utrolig optaget af hvordan vi hele tiden kan holde en stor sund pulje af ansøgere til den her meget meget vigtige uddannelse som

ministeren kan komme mere nøje ind på de erfaringer man har fra

der har været og at der er et skæbnefællesskab der

har man intensive rekrutteringskampagner det gode er jo at man kan se at nu har man efter man har fået en vestdansk politiskole et større optag i vest end i øst det er et mål i sig selv men det viser jo bare at de politiske teser der var i sin tid var rigtige

at når der var en uddannelse i vest vil der være nogle som i stedet for at rejse østpå og uddanne sig

så er der gjort en række andre ting men jeg kan se at min

lidt ind til er at flere elever jo kun

ved målrettet at fastholde de mange gode folk der allerede den dag i dag er politibetjente

noget i støbeskeen for yderligere at minimere det hul der er i båden på det område

vi vil se nogle resultater af det

man holder nogle arrangementer på politiskolen

til den del i stedet for vil jeg spørge om noget andet og det er at om et års tid

forhandles en ny flerårsaftale på plads

løftet sløret for

styrkelsen af politistyrken skal fortsætte

mig på regeringens vegne og regeringen har ikke haft en drøftelse af hvad holdningen er til den næste flerårsaftale

hellere afholde mig fra når jeg står her for

tror jeg det ville blive tolket som regeringens holdning og

har en midlertidig grænsekontrol rettet mod indrejsen til danmark jeg går også ud fra at spørgsmålet om grænsekontrol ud af danmark vedrører muligheden for på den måde at pågribe udenlandske kriminelle som er på vej ud af landet jeg er ligesom spørgeren stærkt optaget af at der sættes ind over for de omrejsende udlændinges kriminalitet de omrejsende kriminelles ugerninger her i landet

uacceptable de skaber utryghed og de skal selvfølgelig bekæmpes i forhold til spørgsmålet om såkaldt omvendt grænsekontrol

jo det helt principielle problem at systematisk udrejsekontrol rejser alvorlige spørgsmål i forhold

grænsekontrol vi har i dag ind i danmark er jo baseret på den alvorlige terrortrussel mod danmark den er lidt svær at bruge som argument når folk rejser ud

vi kan gøre rigtig meget i kampen mod udenlandske kriminelle uden at gennemføre systematisk grænsekontrol det gør vi jo allerede i dag blandt andet fordi regeringen sammen med dansk folkeparti har styrket indsatsen vi har som bekendt afsat midler til en styrket indsats og patruljering ved grænsen og vi har med indbrudspakken styrket indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper så kan man altid diskutere om der kan gøres endnu mere og den diskussion tager jeg naturligvis altid

nationalstater har grænsekontrol det ser jeg som noget helt naturligt jeg vil sige ser situationen fra schengen hvor man nedlagde de indre grænser i europa

selvstændige suveræne stater ikke har mulighed for at kontrollere sine egne grænser systematisk

anden facon men det første jeg vil spørge ministeren

lidt i forlængelse af ministerens besvarelse som jeg egentlig stadig væk tænker lidt over hvad jeg skal synes om

det principielle problem med grænsekontrollen bare for at tage et eksempel eller midlertidighed som er et andet eksempel

bare skal være om regeringen sådan ideologisk er imod grænsekontrol altså er det det det handler om når man siger midlertidighed og når man taler om at

principielle problemer er det fordi man man ideologisk bare synes at det her

vi jo er enige om at der pt skal være en grænsekontrol

en grænsekontrol det er jo ind i danmark men ud af danmark vil det give en anden

vi jo kan gøre meget med kontrol med

kameraer altså de laver jo billeder begge veje politiet må jo godt stoppe biler

man gør meget også rundtom i landet og tæt i grænseområdet for at bekæmpe det her så så for mig handler det mere om noget praktisk

at bryde sig om sit land og synes at vi gør nogle ting godt det jeg bare vil vide er

altså besluttet os for nede i glastårnene i bruxelles at

kaldt nationalkonservativ eller gud konge og fædrelands

jo stå og gætte rigtig meget på det jeg synes er væsentligt nu

det synes jeg er indiskutabelt og det giver god mening hvad der sker i fremtiden

er det fordi vi selv har meldt os ind i nogle ordninger og nogle aftaler

det kan vi ikke på grund af eu reglerne og sådan

gået noget tid og så har man fundet ud af

tolke reglerne på en lidt anden måde end det man

på en anden måde kunne være noget mere luft

gøre nogle ting uden at det nødvendigvis

hundrede ting nede i grænselandet og i grænseområdet for at gøre noget ved det her problem der kan

indrejse kan vi jo slå på den

det skal det egentlig ikke men vi kan nok blive enige om at man kan rigtig meget i grænseområdet i dag og mener dansk

en systematisk udrejsekontrol så tænker jeg

for udviklingssamarbejde

bistand og anden støtte til tanzania når man i børsen den fjerde november kan læse at usa advarer sine borgere i tanzania om at være forsigtige

myndighederne i det østafrikanske land har meddelt at de vil slå ned på homoseksuelle

i tanzania som vi har set på det seneste senest med de helt uacceptable homofobiske udtalelser fra dar es salaams kommissær respekt for menneskerettighederne er blandt en af de allervigtigste prioriteter i danmarks udviklingssamarbejde det indebærer naturligvis også retten til ikke at blive diskrimineret på grund af seksuel orientering jeg er glad for at tanzanias regering har taget afstand fra udtalelserne fra kommissæren det ændrer dog ikke ved at situationen for civilsamfundet i landet er dybt bekymrende det samme gælder en række frihedsrettigheder som er under stigende pres derfor er der efter min opfattelse behov for at revurdere danmarks engagement i tanzania og jeg har faktisk allerede

jeg har først og fremmest gjort min holdning og min dybe bekymring krystalklar

for tanzanias regering jeg har blandt andet haft samtaler med tanzanias udenrigsminister og tanzanias ambassadør er blevet indkaldt til samtale i udenrigsministeriet jeg har samtidig udskudt en ellers planlagt rejse til tanzania og bruger i stedet den kommende tid på konsultationer med relevante partnere i danmark og i eu vi skal sammen tænke os rigtig godt om og sikre at vores målsætninger fremmes bedst muligt

derfor også indkaldt forligskredsen bag danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi til et møde i næste uge og jeg inviterer danske civilsamfundspartnere til en drøftelse endelig vil jeg tage situationen op med mine eu kolleger under det næste rådsmøde som finder sted den seksogtyvende november i fællesskab skal vi drøfte situationen grundigt og overveje det samlede danske engagement i tanzania vi har størst gennemslagskraft når vi agerer med én stærk stemme og på baggrund af en dyb forståelse af den aktuelle situation det er på den måde vi bedst understøtter målsætningen om udvikling demokrati og menneskerettigheder

tanzanias befolkning i forhold til det danske udviklingsengagement har jeg i første omgang besluttet at tilbageholde fem og tres million

der ellers var planlagt udbetalt til tanzanias regering i år samtidig er vi i gang med at omlægge dele af bistanden til tanzania så der allokeres cirka fyrre million kroner ekstra til blandt andet lokale civilsamfundsorganisationer der arbejder med menneskerettigheder en sådan indsats er yderst relevant i den aktuelle situation parallelt hermed er eu ved at forberede en strategisk gennemgang af engagementet i tanzania hvor vi fra dansk side naturligvis bidrager med vores positioner

i den her meget meget alvorlige sag og jeg

vi er da godt nok godt i gang allerede kan jeg det er jeg rigtig rigtig glad for at høre jeg vil dog lige kommentere en enkelt ting det er

kommet med de her udtalelser og regeringen har så taget afstand men i to tusind og sytten var der jo også ballade dernede og det var lidt

det var det var nogle myndigheder muligvis muligvis ikke sanktioneret af regeringen som arresterede

mig at høre hvordan ministeren eller hvordan det omgivende samfund altså verdenssamfundet egentlig reagerede dengang for det er jo kan man sige

en eskalering hvor vi så ser den situation vi står i i dag jeg ved ikke om ministeren har mulighed for at

for de initiativer og den linje som jeg jeg har valgt at lægge på regeringens vegne i forhold til den meget bekymrende udvikling som

så vidt angår de konkrete hændelser som der spørges ind til

umiddelbart at redegøre for hvilke reaktioner der var

eus side og andre internationale aktørers side

det kan være andre kan lære af jeg nævner det bare

nu går vi så videre til ministeren for fiskeri og ligestilling og der er spørgsmål af herre simon kollerup socialdemokratiet

adgang til offentlige støttemidler for eksempel under

jeg vil alligevel godt bede om at få det uddybet en lille smule først tak for et meget klart og meget præcist svar

jo er en lille smule interesserede i hvad regeringen egentlig går og laver på det her

område hvor man jo må sige at kritikken

sådan at man kan risikere at regeringen mener at den tid hvor fiskere som begår strafbare forhold der gør at de kan blive uantagelige til

skal forkortes er det regeringens politik at man skal forkorte den tid hvor straffen

administrationen af point for at den er mangelfuld og også at den var i strid med lovgrundlaget rigsrevisionen konkluderer at der ikke er givet nok point og de fiskere der har fået point har i nogle tilfælde haft mulighed for at søge en støtte som de så ikke var berettiget til vi er jo i gang med at rydde op i det her og samle op på den kritik der har været fra rigsrevisionens side i forhold til der så kommer en korrekt

kan ministeren sige i dag at regeringen altså ikke arbejder for at forkorte den tidsperiode hvor fiskere der begår strafbare forhold som kan gøre dem uantagelige til at modtage

man får nogle strafpoint og de gælder i en vis periode arbejder regeringen for at gøre den periode

forvaltning i forhold til regelsættet på området og det er den genopretning vi

opnå adgang til støtte og at man ikke er bekendt med at

forkorte den tidsperiode hvor

ikke øger risikoen for at morsø gymnasium lukker når hun til morsø folkeblad udtaler

de gymnasier der er karakteriseret som udkantsgymnasier klarer sig udmærket når man kikker på deres regnskaber

det handler om mindre ungdomsårgange og at flere unge søger mod de større byer morsø gymnasium er et lille gymnasium med

yderområde morsø gymnasiums årsregnskaber viser en institution med en økonomi i balance med små men positive årsresultater og overskudsgrader de seneste tre år skolen har de seneste tre år oplevet et lille fald i antallet af årselever men kan på grund af udviklingen i ungdomsårgangene og de unges søgemønstre blive udfordret på søgningen det er klart at en vigende søgning til et lille gymnasium kan medføre en mere sårbar

som ikke tilsvarende vil være tilfældet for et gymnasium i en større by jeg forstår derfor godt at mindre gymnasier i yderområder oplever omprioriteringsbidraget som et særlig udfordrende vilkår og jeg vil med det samme sige at jeg anerkender at det aldrig er en nem opgave at effektivisere dog mener jeg ikke

er først og fremmest et værktøj som skal sikre at de midler vi prioriterer til uddannelse bruges ansvarligt og effektivt gymnasierne har haft stigende elevtal

derfor fået tilført mange midler igennem mange år og derfor anser regeringen det som rimeligt at de nu skal rette særlig opmærksomhed på hvordan de midler de har til rådighed bliver prioriteret hertil kommer

jo i forvejen også modtager tilskud som er uafhængige af antallet af elever som går på gymnasiet for eksempel gives der udkantstilskud på op til to

million kroner til gymnasier i yderområder med et begrænset

at det ikke øger risikoen for at morsø gymnasium lukker at man har omprioriteringsbidraget

omprioriteringsbidraget som regeringen fastholder og fastholder i flere år en

en gymnasielukning så siger man at gymnasiet ikke har henvendt sig

til styrelsen men man skal jo ikke havde fulgt medielandskabet meget for at kunne læse ud af spalterne at

det er en meget presset situation derfor tror jeg altså også der var mange der

overlevelse at man fastholder omprioriteringsbidraget

det er vigtigt at der kommer en løsning

den kommer her og nu inden man kommer ind i to tusind og nitten som vil vil være et år med udsigt til underskud

derfor er mit opfølgende spørgsmål selvfølgelig er det regeringens holdning at der i finansloven for to tusind og nitten vil komme en løsning for eksempel et øget grundtilskud

i en særlig udsat position så det anerkender jeg

og som jeg har sagt i samråd osv er jo at udkantsgymnasierne er i denne særlige situation

omprioriteringsbidraget er en af de årsager men

hver for sig nogle gange kan være endnu mere udfordrende så

som gør at et gymnasium som morsø kan stå i en

særlig de små gymnasier i udkanten og også at

det er er en fælles forståelse vi har

små udkantsgymnasier som selvfølgelig også skal være bæredygtige det er klart men

vi har et særligt øje på de gymnasier der ligger i udkanten og som

særlig fordi man i morsø folkeblad kan læse folketingsmedlemmer sige at der vil komme en løsning i finansloven for to tusind og nitten samtidig kan

ministeren ser det som mest realistisk at en løsning skal findes i en taxameterreform som andre folketingsmedlemmer spår

vide hvilke partier der bringer præcis hvilke elementer ind på bordet og hvordan de er vægtet og så videre

at man skal finde nogle bæredygtige ordninger og det bør man blandt andet gøre næste gang man skal diskutere taxameterordningen vi har allerede

udkantsgymnasier men jeg forventer at det er noget

dagbladet børsen den toogtyvende oktober

vareforsendelser fra blandt andet kina skaber ulige konkurrence i forhold til danske internethandlere fordi portoen er højere internt i danmark post danmark as taber penge

at jeg i forbindelse med artiklen sagde at danmark ligesom usa burde melde sig ud af fns postorganisation upo jeg tilføjede dog at det lykkeligste ville være hvis pres på upo kunne udvirke at betalingssystemet kan reformeres indefra siden hen har ministeriet fået nye informationer ifølge den amerikanske ambassade vil usa til trods for udmeldelsen gerne arbejde sammen med andre medlemslande inden for rammerne af upo for at reformere betalingssystemet regeringen har valgt at bakke op om det spor danmark vil sammen med ligesindede lande målrettet arbejde på løsningsforslag til et nyt system

transport bygnings og boligministeriet vil rejse problemstillingen i relevante internationale fora herunder upo hvor det vil blive understreget at danmark mener det alvorligt ministeriet har også informationer fra upo om at der i april to tusind og nitten skal foreligge et forslag til den betaling der følger med vareforsendelser vi tror at det nytter at gå aktivt ind i arbejdet og ser frem til at der til næste forår kommer et forslag på bordet som er en del af et nyt

en hundrede og tre og fyrre år gammel og

derfor ikke ret dækkende men netop det

at man så vil arbejde konstruktivt for at få ændret reglerne priser jeg da med stor tilfredshed også set i lyset af at

en meget meget stor udgift for det danske samfund at man køber alle de her pakker som jo kan indeholde rigtig rigtig mange

slet ikke har mulighed for at tjekke altså vi ved jo at der er legetøj der er stærkt sundhedsskadeligt og så videre og så videre men tilbage men tilbage

er rimelig overskuelig jeg tænker

hellere i dag end i morgen i og med at man bliver belemret med tusindvis af pakker dagligt fra fra jo i særdeleshed kina det er

fordi man har den her ældgamle

at de bliver sendt billigere til danmark end vi kan sende internt i danmark fordi post danmark er forpligtet til at yde så stort et tilskud til selve forsendelsen og det er noget der i sidste ende betales af post danmarks ejere som blandt andet er den danske stat og

betaler for det så det skal vi have gjort op med

det her arbejde på at reformere betalingssystemet fører til

selvfølgelig skaber den her ulige konkurrence og at

får rigtig rigtig meget tvivlsomt gods inden for landegrænserne for en billig penge vi ser jo at der

typisk bliver der jo skrevet at det er en gave

det er momsfritaget og og

under bagatelgrænsen på firs kroner og skal således ikke

momspålægges det er der også en løsning på vej af for

at der skal opkræves moms af de forsendelser som kommer ind

lade sig gøre ude hos kilden altså afsenderen af produktet det vil hjælpe os

vi sætter et andet regelsæt hvis ikke man lever op til det regelsæt kan det være lige meget så derfor bør der jo være en eller anden

som som varen har altså der bliver lavet

på beløb som netop er under bagatelgrænsen for at undgå alle de her ting der bør vi jo også have en eller anden form for kontrol

der opkræver både told og moms og afgifter og så videre men selvfølgelig skal der være en kontrol og det er jeg også sikker på

at vejmyndigheden for en offentlig vej med politiets samtykke kan træffe færdselsmæssige bestemmelser som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning der kan blandt andet træffes bestemmelser om parkering eller standsning reservering af parkeringspladser til eksempelvis køretøjer der er forsynet med et handicapparkeringskort eller elbiler sker netop med hjemmel i færdselslovens § to og halvfems stykke

bestemmelsen er generel i sin formulering og det er transport bygnings og boligministeriets vurdering at hvis en kommune med samtykke fra politiet vurderer at hensynet til særlige parkeringspladser til håndværkerbiler

er der ikke umiddelbart noget i lovgivningen der hindrer det i forhold til den konkrete reservering af parkeringspladser er det altovervejende en opgave for den lokale vejmyndighed at træffe beslutning om det blander jeg mig som minister ikke i det er min opfattelse at beslutninger af den her karakter er bedst tjent med at blive truffet lokalt i lyset af de lokale forhold jeg har dog bemærket at eksempelvis aarhus byråd lige nu politisk behandler spørgsmålet om reservering af parkeringspladser

der jo masser af caféer butikker og banker som skal serviceres på en eller anden måde nu kan man kalde det en håndværkerparkering man kan også kalde det

svært for dem der der bliver hyret til de her opgaver at finde en parkeringsplads uden at den måske ligger rigtig rigtig langt væk

kalkulerer man med simpelt hen bare at lægge en parkeringsbøde oven i i regningen fordi det det er langt

en ganske almindelig kunde på tredje sal der har et

bestemt parkeringsplads eller flere parkeringspladser til at være for eksempel håndværkerparkeringspladser eller serviceparkeringspladser det skal man bare have en aftale med politiet om de skal sige god for at det er i orden og det er det lokale politi og så kan man gøre det

for øjeblikket overvejer at gøre

så det kan man gøre hvis man vil det men jeg vil ikke sige som minister for transporten at det er noget som københavns kommune bør gøre det er altså noget som københavns

jeg ser ikke nogen steder i lovgivningen at der står at man kan udvide med flere end dem der er der nu men hvis det

jeg tænker jo bare at

noget vi vi må opfordre kommunerne til at

tage hånd om netop fordi det er et

som gerne ville yde service i københavn så ville gerne have en parkeringsplads der er reserveret til dem

kunne bruges som som en serviceparkering

man så kunne booke sig ind via kommunens hjemmeside eller hvad ved jeg

dag det kunne være borgeren der nu bor på tredje sal i nærheden af

er mere sådan nu hvor den nye teknologi har taget over

vi ved jo at det er med pivstore omkostninger både for de erhvervsdrivende men i særdeleshed også for borgerne der bor lidt lidt

at håndværkerparkeringen gælder i dagtimerne hvor håndværkere arbejder lyder jo rigtig rigtig fornuftigt så ville pladsen

stå til rådighed for borgerne når de kommer hjem fra arbejde og skal parkere

har erhvervet sig et taxakørekort ikke skal vente op til tre måneder før

ændret det er nu færdselsstyrelsen der udsteder chaufførkort for at kunne få et chaufførkort og dermed blive taxachauffør skal ansøgeren ikke alene have gennemført et kvalifikationskursus ansøgeren også skal opfylde en række andre krav det drejer sig blandt andet om krav til vandel og helbred i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indhente speciallægeerklæringer eller domsudskrifter fra tidligere forhold som medfører at sagen skal vurderes af både styrelsens interne læger og af jurister dette var også tilfældet under under den tidligere lovgivning på området før kommunerne kunne udstede et førerkort skulle politiet foretage en vurdering af om ansøgeren opfyldte de helbredsmæssige og vandelsmæssige forhold for at kunne få udstedt

jeg har fået oplyst at styrelsen har iværksat en række tiltag for at afkorte sagsbehandlingstiden for chaufførkortudstedelser styrelsen har midlertidigt flyttet både juridiske ressourcer og administrative administrative ressourcer fra andre opgaver til området med disse tiltag har jeg tiltro til at sagsbehandlingen i færdselsstyrelsen inden for nogle måneder igen vil være stabiliseret til en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på otte uger endelig vil jeg nævne at færdselsstyrelsen har aftalt med politiet at der på nuværende tidspunkt ikke gives bøder til chauffører

tolv uger kan man måske sætte det ned til otte uger

at regeringen siger vi mangler arbejdskraft vi har nogle

de her ledige skrev allerede for en måneds tid siden godt og vel endda til ministeren og sagde

vi er atten der har gennemført det her taxakursus og nu kan vi ikke komme i arbejde vi havde forventet at få

tiden går og der sker ingenting imens har vognmanden

bilerne holdende til de her

ikke komme ud og arbejde jeg synes jo ikke det er godt nok det må det da

er bare et papirarbejde der ikke er blevet færdigt og derfor tænker jeg

man må kunne gøre noget mere

fint nok at man sætter nogle flere ressourcer ind på det men er det egentlig

fra nordjylland at holde regeringen i ørerne

og sørget for at der var

på den ene side siger at vi mangler arbejdskraft og vi skal have de arbejdsløse i arbejde

er jo glad for hvis der sker en smule jeg synes bare det er alt for sent og alt for lidt

til at få det op at køre administrativt og jeg siger her til herre bjarne laustsen at inden for nogle måneder vil man komme ned på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på otte uger

har krævet at alt det her skulle foregå regeringens udspil var at man skulle have lov til at køre taxa alene ved at have et almindeligt kørekort men herre bjarne laustsens parti insisterede på at de her ting skulle foregå før man kunne godkendes som taxachauffør så

herre bjarne laustsens finger peger på mig så peger der ti fingre tilbage på herre bjarne

reglerne og så må regeringen jo sørge for at udøve dem

regeringen siger at der mangler arbejdskraft og vi har nogle arbejdsløse der gør det

jeg jeg harcelerer over her på vegne af

harry potter er en person fra en bog og ikke en der findes i virkeligheden så hvis

og så videre og så videre på bestemte ansøgere

gennemsnitlige ansøgningstid som vil være otte uger under det vil ligge at nogle

helt med på at hvis der er strafbare forhold og ting og sager så skal man tjekke det det her er ganske almindelige borgere helt ukomplicerede sager

det kørekort de har erhvervet og den vognmand der gerne vil ansætte dem

de reelt kan komme ud af den passive forsørgelse og over i aktiv beskæftigelse

som herre bjarne laustsens parti har krævet i forbindelse med at man kan få lov til at køre taxa det er ikke mig der har krævet den lovgivning jeg havde den indstilling at hvis man kunne køre en almindelig bil skulle man

og når herre bjarne laustsen taler om magtens tredeling hvorfor står herre bjarne laustsen så og blander sig i

nummer elleve til

og helt uacceptabel forbrydelse det er også baggrunden for at straffen for de grovere overtrædelser af dyreværnsloven blev skærpet

og med ændringen i to tusind og seksten

blev strafferammen for dyremishandling hævet fra fængsel i indtil en år til fængsel i indtil to år endvidere blev de vejledende bødestørrelser i loven fordoblet for så vidt angår

behandling af dyr og ved gentagelse af uforsvarlig behandling af dyr hvilken straf der skal udmåles i den enkelte sag

beror på domstolenes samlede vurdering af alle de i sagen foreliggende omstændigheder og det bør som altovervejende udgangspunkt være således at det er domstolene som fastsætter straffene inden for den lovbestemte strafferamme det er domstolene der kender de konkrete omstændigheder i den enkelte sag herunder om der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder så jeg vil sige at på nuværende tidspunkt har jeg ikke nogen planer om at komme med yderligere forslag om skærpelse af straffen for dyremishandling

mange føler og som jeg ved at fru karina due også har når vi hører om

nogle sager her og jeg er glad for at det ikke var mig

som er blevet tildelt her der bliver altså givet en års fængsel det er jo en mulighed som er kommet efter vi har lavet den skærpelse af strafferammen i to tusind og seksten man har så gjort dommen betinget af hensyn til

domstolene i i det her land

i den her type sager vi har minimumsstraffe i nogle typer af sager meget alvorlige sager som som drab og voldtægt og

jeg mener at det er noget vi som hovedregel skal skal holde os fra men jeg deler sådan set forargelsen over at

ligger ud over magtens tredeling

to roller her som lovgivende og som udøvende og så har

med spørgeren i det her med at vi skal sikre at strafferammerne er til stede for at man kan dømme

den her type af alvorlige forbrydelser og jeg deler sådan set forargelsen som jeg også sagde

et rigtig godt skridt på vejen

af straffen vil jeg altså ikke blande mig i

synes det er vigtigt at vi at vi har den her gode fornuftige dialog om

det skal vi ikke udsætte vores dyr for så lad os fortsætte vores dialog om hvordan vi kommer det her til livs

er så kommer der en ny sag jeg vil ikke på baggrund af

det er jo det der er tale om uanset hvor rystende en sag det end

begynde at løfte en strafferamme eller tale om om minimumsstraffe vi synes begge

der er tale om en enkelt sag vi har fordoblet strafferammen lad os se om ikke det giver anledning til at domstolene

af kæledyr særlig når det kommer til

gennemført en kontinuerlig indsats mod ulovlig handel import og opdræt af hunde på baggrund af henvendelser fra borgere fra dyreværnsorganisationer og fra andre myndigheder i efteråret to tusind og sytten blev der gennemført en kontrolkampagne med fokus på ulovlig omsætning af hunde herunder kommercielt indførte hunde med henblik på videresalg eller formidling fra den femtende oktober i år til den femtende januar to tusind og nitten gennemføres endvidere en en fælles eu koordineret kontrolkampagne

hunde og katte kontrollen består i en screening af de websteder som regelmæssigt tilbyder hunde eller katte til salg eller websteder som tilbyder adoption mod betaling samt inspektion af det angivelige salgs eller

de brodne kar altså de personer eller de virksomheder som gentagne gange overtræder reglerne den her indsats inkluderer også ulovlig import af dyr herunder

herunder i forhold til ulovlig import af og handel med hunde og jeg drøfter meget gerne forslag til den fortsatte indsats på området

indsats man er i gang med altså den her screening af hjemmesider og det er klart som fru karina due også siger

det er noget vi burde bruge til noget om det er noget vi skal gøre en indsats ud fra

bestemt også tænkt mig at gøre

som giver anledning til en indsats som den man kørte i fjor

var ikke engang meningen det er nogle frygtelige liv

som er interesseret i at være årsagen til

få gjort en større indsats også fra mit ministeriums

adoptere i citationstegn en en hund fra sådan en hvalpefabrik hvis man gerne vil gøre en god indsats der

har sådan set brug for det

at vi skal have en styrket indsats på oplysningssiden så vi kan komme den misforståelse og mange andre til livs det er ikke nok bare at at have noget inde på ministeriets hjemmeside vi bliver nødt til offensivt at gå ud og

vil have lejlighed til at tage sådan en drøftelse med

og nitten til kystsikring til de kommuner som for eksempel hjørring der er hårdest ramt af erosion jævnfør

at beskytte sin ejendom det er en opgave som kommunen og grundejerforeningerne i fællesskab skal løse men der er steder hvor staten yder hjælp til kystbeskyttelse regeringen har for eksempel afsat mere end en milliard kroner i finanslovsforslaget til kystbeskyttelse for at beskytte de mest udsatte kyststrækninger i danmark den centrale del af den jyske vestkyst er ubetinget den kyststrækning hvor erosionen er størst fællesaftalen som staten har haft siden nitten tre og firs med kommunerne på vestkysten mellem lodbjerg og nymindegab beskytter op mod titusind huse og bygninger til værdier for mere end elleve milliard kroner andre kyststrækninger som for eksempel i hjørring kommune har udfordringer med kysterosion hvor kommunen og grundejere er gået sammen i en fælles indsats og for at understøtte denne indsats

har regeringen og en bred aftalekreds afsat ti million kroner til en ekstraordinær kystbeskyttelsesindsats ligesom beskyttelsen af lønstrup by fortsat vil være en del af førnævnte fællesaftale jeg har ikke umiddelbart planer om at supplere det i forvejen store beløb som denne regering har prioriteret til

serviceoplysning meddele at jeg har prøvet at finde ud af hvor meget socialdemokratiet gerne vil afsætte ekstra til kystbeskyttelse det er svært

sagen er den at på seks og fyrre år har man mistet en hundrede og otte og fyrre

til havet på den strækning deroppe ved strandfogedgården og ved mårup kirke det er tre hundrede og en og tyve

på syv år har man mistet otte huse

blandt andet hjørring kommune som er den kommune i landet der er hårdest ramt

der var tidligere man vil stadig væk bruge hovedparten af pengene syd for limfjorden og ganske

formand for teknik og miljøudvalget i hjørring kommune vi er lamslået vi er kede af det vi er skuffede i hjørring kommune lyder det jeg tænker ikke at

der nu her er lagt frem for det er ikke tilstrækkeligt der er blevet sat nogle bittesmå ting i gang men det her projekt er jo et projekt der også er sendt frem til ministeren ved jeg i forbindelse med

er jo derfor jeg rejser spørgsmålet

der var på besøg oppe hos de her grundejere som ikke synes

at regeringen siger at det må hjørring kommune finde ud af

at staten skal med ind at bidrage mere

allerede har givet tilsagn om

mig der skal komme med svarene det er nok også meget godt for

har gjort det nemmere at søge om kystbeskyttelse kommunerne får i løbet af det kommende år flere midler i værktøjskassen til at kunne etablere

strækninger derudover har regeringen afsat tres million kroner over de næste to år som altså er en pulje man kan søge til til yderligere kystbeskyttelse og den kystbeskyttelsesmilliard jeg talte om før er jo en fordobling af det som den socialdemokratisk ledede regering stod i spidsen for så helt ærligt

jo ansøgt om et beløb bare til det her projekt

på yderligere tredive million kr

ministeren har fået nøjagtig det samme brev som jeg selv har fået netop på baggrund af den her konkrete sag men

siger at vi skal have lavet en kystsikringsfond således at vi sikrer

at staten får et større ansvar og vi skal også kigge på om de sommerhusejere der mister deres

dratter i havet eller i fjorden i limfjorden

får de det erstattet men ved vestkysten

indsatsen for kystbeskyttelsen på på vestkysten og det er vigtigt det er vigtigt fordi vi med den her fælles aftale altså også beskytter

nogle værdier som er vores fælles værdier og vi har et princip i danmark om at det er den enkelte grundejer som naturligvis med respekt for sine naboer og i samarbejde med kommunen

kystbeskyttelse det tror jeg er et sundt princip jeg vil i hvert fald gerne se budgettet for hvordan man har tænkt sig at betale for kystbeskyttelse for samtlige mennesker i riget der

den regering vi har nu har jo haft magten

men vi fik sat kystanalysen i gang og det er jo

og så vil man også bruge en lille milliard kroner syd for limfjorden men kun godt og vel hundrede million

der har man så sagt at lige nøjagtig hjørring kommune er den kommune i landet der har allermest behov og at det er den kommune der er mest udsat det er jo derfor at venstrefolkene i hjørring kommer og siger

og derfor vil de gerne have noget mere

have ministeren med op at se på please

en kolossal indsats for kystbeskyttelsen at afsætte en milliard kroner til beskyttelsen af den jyske vestkyst er immer væk også en sjat sådan hen i slutningen af måneden at afsætte yderligere tres million kr som der kan søges om fra de forskellige kommuner til kystsikringstiltag synes jeg ærlig talt også

og fødevarestyrelsen vurderer at det er glædeligt at stort set alle fund af pesticider i frugt og grønt er uskadelige og under grænseværdierne deler ministeren glæden og kan ministeren garantere at pesticidrester under grænseværdierne er uskadelige uanset hvor mange forskellige pesticidrester

og hvis undersøgelsen viste at stort set alle fund af pesticider

målsætningen for regeringen er at fødevarer på det danske marked indeholder så få pesticidrester som overhovedet muligt og helst ikke nogen og naturligvis at ingen bliver syge af den mad de spiser

undersøger fødevarestyrelsen om og i hvilket omfang der findes pesticidrester i de danske fødevarer undersøgelsen her

som spørgeren også selv anfører i spørgsmålet at stort set alle fund er under grænseværdierne og vurderes

som værende uskadelige undersøgelsen viser desuden at danske afgrøder i sammenligning med udenlandske generelt har et meget lavt indhold af pesticidrester når det er sagt har jeg selvfølgelig fuld forståelse for at der er nogle

så vidt muligt ønsker at undgå risikoen

som bekendt vælge at købe økologisk og regeringen har understøttet omlægningen til økologi i et

omfang med mere end en milliard kroner

fra to tusind og elleve til seksten

de pesticidrester der er i dansk frugt og grønt er lidt under halvdelen af hvad der er i importeret frugt og grønt

så få pesticidrester i vores fødevarer

en historisk stor stigning

der kunne jeg godt tænke mig at vide om

der kan være udsving i statistikkerne men her har man alligevel set en

synes ikke at der er nogen grund til at være tilfreds med at syv og tyve procent af frugt og grønt i det konventionelle danske landbrug har pesticidrester i sig

tilbage i to tusind og elleve var nede på ni procent jeg synes at økologerne har en rigtig god sag og det er jo også glædeligt at den her pesticidkontrol har vist at der ikke er pesticidrester i danske økologiske produkter

som fødevareminister vil rulle ud for at få nedbragt

konstaterer overskridelser af

det er ulovligt der hvor mit fokus i noget mindre grad er

er på den lovlige anvendelse af pesticider jeg vil altså koncentrere mig om det som er sundhedsskadeligt som er ulovligt og som vi skal have stoppet

der skal være fokus på der hvor grænseværdierne

grænseværdierne kan ministeren ikke godt se at det

hjælpe landbruget til at få nedbragt sit sprøjteforbrug sådan at vi ikke oplever at vi ligger på så højt et niveau

som netop også handler om at nedbringe det her forbrug så

har en afgift på brugen af pesticider

sådan set har en virkning at der bliver anvendt færre pesticider og at

mindre skadelige pesticider og det synes jeg sådan set er positivt så jo den retning går vi også i men jeg synes at vores ansvar

hvor vi risikerer at sende noget ud til forbrugerne som er skadeligt og farligt og det er jo ikke tilfældet med

så synes jeg også det er værd at have fokus på

set være nogle som bliver udsat for flere pesticider og

er værd at have fokus på at spædbørn og gravide er mere modtagelige over for pesticider

ikke se at vi måske skulle justere på vores

anbefalinger sådan at man er mere restriktiv over for hvad det er for en kost man anbefaler

lytter meget gerne til til forskere og jeg lytter meget gerne til ernæringseksperter og jeg lytter meget gerne til folk der ved noget om pesticider i stedet for at

vi skal lægge til grund når vi herinde synes noget altså at vi lige taler med nogle der ved noget det der er vigtigt for mig at have fokus på er at vi minimerer borgernes risici ved indtagelse af pesticider også for de grupper som herre søren egge rasmussen taler om her det synes jeg vi skal gøre ja men vi skal gøre det på baggrund af forskeres

sket en stigning i antallet af prøver med fund fra to tusind og tretten til to tusind og sytten fra fjorten procent til syv og tyve

dtu vurderer at ingen af de fundne pesticidrester i danske afgrøder er sundhedsskadelige hvad mener ministeren om det stigende antal fund

i danske kornprodukter når man nu ved at sprøjtegift kan forårsage kræft diabetes og ødelægge sædkvaliteten og hos fostre og små børn påvirke

pesticidrester i dansk korn og fødevarestyrelsen vil naturligvis følge udviklingen og holde øje med om de her fund kommer op på et niveau hvor de udgør en sundhedsfare eller sundhedsrisiko resultaterne viser at alle fund af pesticidrester i dansk korn overholder de gældende grænseværdier

grænseværdierne vurderes af dtu fødevareinstituttet ikke at være sundhedsmæssigt bekymrende jeg vil også gerne sige at danmark har en af de strengeste reguleringer af

pesticider i verden og at grænseværdierne almindeligvis er fastsat et godt stykke under det niveau hvor man vurderer at der altså er tale om

herre søren egge rasmussens frygt for at dansk

forståelse for at der er nogle der så vidt muligt ønsker at undgå risikoen for pesticidrester og de kan som jeg nævnte det før også vælge at købe økologisk

har regeringen jo understøttet med mere end en milliard kroner i økologisk

kornprodukter og vindruer i en økologisk kvalitet så kunne man reducere sit pesticidindtag fra kosten med halvtreds procent jeg synes det var en god kampagne de lavede som kan være med til at

et kemikaliemiks i den kost vi indtager og at der kan være

kemikaliemiks afhængigt af hvad man

viser rapporten her hvis man køber traditionelt

er der giftgaranti ifølge den undersøgelse som fødevarestyrelsen her har lavet jeg synes det er tankevækkende hvis man hører til de mennesker der drikker rødvin hver dag

der er pesticidrester i jeg synes det er tankevækkende og jeg synes at den her årlige rapport er god at have nu tilbage til kornprodukterne

fra danmark er uden pesticidrester

at dem der dyrkede maltbyg havde lavet en aftale om at man ikke nedvisnede

men nu kan man se her at der er glyfosat i fire ud af fire prøver som

der nu er pesticidrester i jeg synes at det er dybt betænkeligt at vi ser den her stigning i pesticidrester

giver anledning til at man skal tage en dialog med fødevaresektoren og landbruget om

begræde at enhedslisten ikke er med

i pesticidaftalen det er jo ikke mit men enhedslistens valg

egge rasmussen spørger specifikt til det med med hvedekerner og jeg læner mig lige op ad mine papirer her

sytten har set flere prøver

prøver med de her fund er der ikke umiddelbart noget svar på så det skal vi have en yderligere analyse af til gengæld

fødevarestyrelsens resultater viser at når der findes de her

så ligger det under den tilladte grænseværdi

den man måske ikke har idet der står fødevarestyrelsen og

vurderer fortsat ud fra den nuværende viden

forekommer i fødevarer på det danske marked generelt set ikke giver anledning til sundhedsmæssige bekymringer indholdet af pesticidrester påvirker derfor ikke kostrådet

frugt og grønt det er så udelukkende for frugt og grønt

man tager det mere seriøst at vi nu ser stigningen i

vi for det første holder øje med de her ting hvor vi har myndigheder som er opmærksomme på den her ting og som følger den her udvikling hvor vi har politikere

om borgernes sundhed og valgmuligheder det er de færreste lande i verden hvis befolkninger er forundt sådan en tilgang til det og så glæder jeg

ligger under grænseværdierne og at man som borger i danmark kan være tryg ved at vi har en række statslige styrelser som holder øje med de her grænseværdier og som udtrykker at den udvikling der har været over de senere år

anledning til bekymring endnu

købe økologiske danske produkter så er man på den sikre bane hvorfor er det så svært for fødevarestyrelsen og ministeren at gå

muligheden for at vælge økologisk og at regeringen ikke prioriterer det

er altså også lidt

og tre titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende